vi selvfølgelig ikke være tjent med i danmark

hasteforespørgslen her i dag for at afdække hvilke skridt der kan tages for at sikre ro orden og tryghed i hele landet for man skal ikke frygte at løbe ind i et skyderi bare fordi man færdes i det offentlige rum jeg ser frem til at høre ministerens besvarelse af det fremsendte spørgsmål ligesom jeg ser frem til at høre ordførernes forskellige bud på gode løsninger jeg skal også takke at langt de fleste partier har bakket op om muligheden for en hasteforespørgsel det er vi fra dansk folkepartis side rigtig glade for

og hensynsløse kriminalitet udfordrer vores samfunds helt grundlæggende værdier vi skal ikke finde os i rockernes og bandemedlemmernes afpresning vold og skyderier der skaber utryghed og sætter uskyldige menneskers liv i fare

også garantere at den nye regering med alle tænkelige midler vil bekæmpe den skadelige og

adfærd som rockere og bandemedlemmer udviser vi vil sætte hårdt

jeg kommer ind på nye initiativer på området vil jeg lige kort redegøre for den aktuelle situation i rocker bande miljøet

rigspolitiet har oplyst at der i to tusind og seksten til og med skudepisoden i lyngby forrige tirsdag har været fem og fyrre skudepisoder i det offentlige rum som vurderes at relatere sig til

bande miljøet skudepisoderne har fundet sted i odense i hovedstadsområdet og omkring

hovedstadsområdet har der været over tyve skudepisoder

det skete ved en skudepisode i københavns nordvestkvarter og senest ved skudepisoden i lyngby det er rigspolitiets vurdering at flere af de seneste skyderier i det storkøbenhavnske område har forbindelse til rockergruppen mongols men det er endnu uafklaret om de personer

mongols har en uoverensstemmelse med er en del af en egentlig rocker eller bandegruppering og det er derfor for tidligt at konkludere om skyderierne i hovedstadsområdet er udtryk for en reel konflikt mellem to eller flere grupperinger i miljøet

i forhold til konflikter har der ifølge rigspolitiets oplysninger været seks voldelige konflikter i rocker bande miljøet i to tusind og seksten hvoraf en stadig verserende denne konflikt involverer på den ene side bandegrupperingerne black army og black soldiers og på den anden side rockergrupperne hells

hvor en person med tilknytning til en afdeling af hells angels i tyskland blev skudt og såret på en tankstation i nyborg efterfølgende har der været flere voldelige episoder

et særlig øget spændingsniveau i rocker bande miljøet på fyn hvor konflikten især udspiller sig omkring grupperingernes klubhuse

indtil for ganske nylig var det rigspolitiets vurdering at der også verserede en voldelig konflikt mellem bandidos og satudarah de voldelige episoder som fandt sted i forbindelse med denne konflikt skete primært i nærheden af medlemmernes bopæle i næstved rigspolitiet har oplyst at politiet i slutningen af juli og i de efterfølgende måneder registrerede tiltagende uroligheder i rockermiljøet i næstved den treogtyvende september blev en person med tilknytning til

har efterfølgende været flere voldelige episoder herunder skudepisoder som efter rigspolitiets vurdering relaterede sig til den nu afsluttede konflikt mellem bandidos og satudarah den verserende konflikt giver fortsat et øget spændingsniveau på fyn ligesom modsætningsforholdet i andre dele af miljøet navnlig på sjælland er blevet markant tydeligere hen over de seneste måneder politiet følger udviklingen tæt indsatsen mod rocker og bandekriminalitet er højt prioriteret

politiet rigspolitiet overvåger udviklingen på området tæt og sikrer nationalt overblik over udviklingen i miljøet de oplysninger og den viden der indhentes bruges blandt andet til at tilrettelægge nationale og lokale strategier task force øst og task force vest bidrager også væsentligt til bandeindsatsen det sker gennem anvendelse af observationer aflytninger indgreb i meddelelseshemmeligheden og andre redskaber som kan anvendes inden for retsplejelovens rammer målet med det fremadrettede arbejde i task force øst og

er at drage de mest aktive og toneangivende aktører til ansvar for deres handlinger og få sat dem i fængsel både det lokale politi og politiet i task force øst

bruger altså en bred vifte af redskaber af forskellig karakter også dem som er blevet indført med bandepakke i og bandepakke

med henblik på at få fat i nogle af de våben som florerer i rocker bande miljøet herudover har politiet brugt muligheden i den såkaldte rockerlov til midlertidigt at lukke syv klubhuse med henblik på at mindske faren for personer der bor i nærheden af eller færdes

bande miljøet et tredje tiltag er at der med henblik på en forstærket koordination mellem danmark og vores nabolande tages initiativ til at afholde et operationelt møde i regi af europol derudover er det i nordsjællands politi besluttet at intensivere tilstedeværelsen i området omkring magasin og togstationen i lyngby helt konkret vil der være gående patruljer som skal sikre synlighed og derudover have fokus på at skabe tryghed hos borgerne samtidig skal de tage kontakt til lokale erhvervsdrivende for at gennemføre tryghedsskabende samtaler ud over den politimæssige indsats har den tidligere regering allerede taget en række initiativer som skal imødegå den række af skudepisoder i det offentlige rum som vi særlig over de seneste måneder har set

der er fremsat lovforslag som skal gøre det nemmere at lukke ned for aktiviteterne i hashklubber gennem udstedelse af besøgsforbud samtidig skal politiet have effektive og moderne efterforskningsredskaber der bliver derfor skabt lovmæssigt grundlag for politiets kommende anvendelse af en analyseplatform der i særlig grad vil kunne anvendes til sammenstilling af data og komplicerede efterforskninger for eksempel rettet mod rocker

bande miljøet snart kommer rockerborgsudvalget med deres anbefalinger til hvordan myndighedernes indsats over for

styrkes og derudover har partierne i blå blok sikret en fordobling af minimumsstraffen for besiddelse af skydevåben fra en år til to år i finansloven for to tusind og sytten det skal ses som modsvar til de seneste skudepisoder i det offentlige rum og som udtryk for at regeringen

en meget høj prioritet at få skydevåben væk fra gaderne i danmark regeringen vil fremsætte lovforslaget om skærpede straffe for besiddelse af skydevåben i det nye år

her i dag nævnt nogle af de igangværende initiativer som gør det sværere at være rocker og bandemedlem men som det fremgår af det nye regeringsgrundlag vil denne regering slå endnu hårdere ned på rocker og bandekriminalitet vi vil styrke kontrollen med rockere og bandemedlemmer vi vil begrænse mulighederne for prøveløsladelse og vi vil gøre hvad der er muligt for at undgå at rockerborge spreder frygt i lokalsamfundene justitsministeriet er allerede i fuld gang med at overveje en række nye initiativer der skal indgå i en kommende rocker bande pakke ambitionen er at sætte en hårdere kurs

rocker bande miljøet og skabe et samlet myndighedspres der gør det så utåleligt som muligt at være rocker eller bandemedlem i

jeg er helt sikker på at vi her i salen deler opfattelsen af at rockere og bandemedlemmer skal bekæmpes med alle midler jeg vil opfordre til at vi ser bort fra partiskel og eventuelle politiske politiske taktiske overvejelser vi står sammen i den her kamp mod banderne jeg ser frem til samarbejdet jeg ser frem til at drøfte det med med partierne og få gode ideer til hvordan vi sikrer et trygt

dyb bekymring hos os i dansk folkeparti

at hvert skyderi der er er ét skyderi for meget

samme tidsperiode har der været en opblusning af aktiviteten i rocker bande miljøet en større forråelse end hidtil når kyniske kriminelle er villige til at kæmpe om kontrollen i det offentlige rum og skyder omkring sig

at konsekvenserne kan blive fatale for de mennesker der bare er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og dermed bringes i livsfare der er behov for handling og der er behov for at folketinget hurtigst muligt får vedtaget en ny rocker bande pakke der blandt andet kan give vores samfund

pege på en lang række forskellige redskaber som vi kan tage i brug for at presse rockerne og banderne så man som lovlydig borger ikke skal spekulere på om man kan blive bragt i fare ved at færdes i det offentlige rum

der er behov for at føre en mere konsekvent linje over for de kriminelle der allerede er en etableret del af rocker bande miljøet som har begået grov kriminalitet og som ikke signalerer nogen form for anger eller lyst til bod og bedring denne type kriminelle forstår kun én ting sanktioner

at suspendere muligheden for at medlemmer af rockergrupper og bander prøveløslades de må sidde straffen ud når de har begået så grov kriminalitet at de først er endt i fængslet det er kun ret og rimeligt som et andet centralt led i de forhandlinger der skal være om en ny rocker bande pakke har vi i dansk folkeparti et meget stort ønske om at der kommer et selvstændigt fokus på den del af de registrerede rockere og bandemedlemmer der i dag ikke er danske statsborgere den tidligere justitsminister oplyste på et nyligt afholdt samråd i retsudvalget at omkring en tredjedel af bandemedlemmerne ikke havde dansk statsborgerskab

meget højt tal det er utrolig højt tal et naturligt fokus for os vil være at se på hvordan vi effektivt kan få dømt og udvist den gruppe af medlemmer i bandemiljøet der ikke har dansk statsborgerskab tænk hvor effektivt det ville være hvis vi på den her måde kunne skaffe os af med en tredjedel af problemerne i det her kriminelle miljø

ville det formentlig allerede på det tidspunkt have været den mest succesfulde rocker bande pakke der nogen sinde er blevet leveret på området samtidig må vi regne med at udvisningerne af kriminelle ikkedanske statsborgere må have en afskrækkende effekt på andre i en lignende situation der overvejer at starte en kriminel løbebane hvis nogle af disse udlændinge ikke kan sendes ud

forventer jeg at ministeren lægger sig kraftigt i selen for at sikre at de når de begår kriminalitet sendes til afsoning i andre lande for eksempel rumænien som den tidligere minister efter pres fra blandt andet dansk folkeparti arbejdede på at lande en aftale med konklusionen må være at udenlandske kriminelle ikke skal være i danmark men der må også gribes ind over for

og banders tilholdssteder der hvor kriminaliteten udspringer vi har set i mange kommuner der pludselig er blevet overhalet af den trælse udvikling

etableret kommunens muligheder for at gribe ind er beskedne og samtidig står

i lokalområdet tilbage og føler sig sammen med kommunen magtesløse over for de kriminelle der frit kan etablere sig i området der må sættes hårdere ind kommunerne må have de redskaber som borgmestrene efterspørger

disse penge ikke kan inddrives sådan ser det jo typisk ikke ud for mange rockere og bandemedlemmer lever absolut godt rent økonomisk og alligevel skylder mange af dem penge til det offentlige det skal der gøres noget ved derfor synes vi i dansk folkeparti at det fremadrettet bør være sådan at hvis rockere og bandemedlemmer ikke bidrager til at nedbringe deres gæld til det offentlige

de selvfølgelig ind og sidde straffen af de skal simpelt hen i fængsel hvis de ikke respekterer lov og ret og hvis de ikke løser deres økonomiske mellemværende med det offentlige et andet greb er brugen af absolut kumulation af

bandemedlemmernes straffe det betyder reelt at de kommer til at sidde længere tid i fængsel da de samlede lovovertrædelser lægges sammen så der ingen rabat overhovedet gives til rockere og bandemedlemmer det er også et forslag som vi i dansk folkeparti

strafforlængende tiltag virker og de skal

sørge for at flere af de registrerede rockere og bandemedlemmer kommer til

folketinget noterer sig at der er sket en eskalering i rocker bandekonflikten med tiltagende skyderier folketinget pålægger regeringen inden den treogtyvende december at indkalde til forhandlinger om en ny rocker bandepakke blandt andet indeholdende begrænsning af prøveløsladelser udvisning af udenlandske bandemedlemmer og yderligere redskaber til bekæmpelse af rockerborge og kriminalitet i forbindelse hermed

i juni blev en ung mand stukket ihjel i vejle og historierne fra odense fra næstved fra københavn og fra vestegnen er utallige der er sket en kæmpe stigning i antallet af banderelaterede skyderier der er sket en så stor stigning i konfliktniveauet at politiet vurderer at det er på niveau med det vi så

halvfemserne og som justitsministeren oplyste

mindst fem og fyrre gange mellem rocker og bandegrupperinger mod sytten gange sidste år i flere byer har der længe været permanente visitationszoner

der bliver klubhuse og meget tyder på at der er undtagelsestilstande i de her byer

for handling der er behov for handling nu

redskaber og ressourcer til bekæmpelse af rocker og bandegrupperingers magtdemonstrationer

på rigtig mange områder

de redskaber der er nødvendige nødvendige for at genoprette trygheden blandt de mange folk der oplever konflikterne på tæt hold vores opfordring til justitsministeren skal være

lad os vise politisk handling på dette så vigtige område det her handler om danskernes tryghed

vi kommer fra morgenstunden og vi kommer

og stribe forslag med som jeg nu vil nævne eksempler på

skal vi begrænse mulighederne for prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer de skal være bag lås og slå særlig mens de har en straf og ikke ude på gaderne hvor de kan

fornyet kriminalitet

kører rundt med skydevåben i bagagerummet eller i handskerummet

derfor vi ser så mange skyderier derfor skal straffen for våbenbesiddelse være hårdere vi skal effektivt kunne samarbejde med landene omkring os om de stadig flere udenlandske bandegrupperinger der søger mod danmark og vi skal kunne sende de udenlandske bandemedlemmer hjem igen

og bandemedlemmers ejendomme såfremt de skylder penge til det offentlige vi skal have redskaber

bandemedlemmers kommunikation det kræver bedre overvågningsredskaber til politiet

færre unge bliver inspireret af rocker og bandegrupperingerne

at konfliktniveauet er så intenst mellem de voksende bandegrupperinger så

indsatte fra rocker

og det kræver at vi ser på ressourcerne og redskaberne inde i fængslerne hos de fængselsansatte

eksempelvis på den illegale handel og

gøre det sværere hvis ikke og det ser vi gerne umuligt at holde til i klubhuse hvor der altså er et kriminelt prædikat

der er behov for handling der er behov for handling nu vi tilslutter os

vedtagelse som den foregående taler læste op og vi håber at justitsministeren vil se det her som en meget

og respekterer i dag er det

været flere mennesker relateret til bander og rockergrupper der sidder bag lås og slå der sidder de jo trygt for os andre når først de er blevet pågrebet venstre ser gerne endnu flere bandemedlemmer i fængsel ligesom vi gerne ser at de først forlader fængslet hvis de altså ønsker at blive prøveløsladt som en del af et exitprogram

jeg bor selv ganske få hundrede meter fra magasin i lyngby

at der i vores lillebitte land efterhånden eksisterer et tocifret antal kriminelle grupperinger

jeg egentlig også glad og positiv

der her i folketinget er en stor vilje til at samarbejde om at indføre nye værktøjer afprøve nye ideer og gå helt til grænsen for hvordan vi kan slå ned på de her elementer

udnytter andre menneskers ulykke skaber utryghed presser svage mennesker terroriserer handlende og forretningsdrivende

kan for at skade det lokale samfund de rykker ind i på den mest brutale måde

kort sagt der skal slås ned på enhver form for rocker og bandekriminalitet og derfor vil regeringen fremlægge en ny rocker bande pakke hvor vi sætter effektivt ind med konsekvens

det fuldstændig umuligt at løse problemet muligheden for prøveløsladelse skal som sagt begrænses

som spreder frygt i lokalsamfundet der er muligheder i planloven

mere offentliggjort allerede i næste uge vi forventer også den nye praksis så man ikke kan prøveløslades som rocker eller bandemedlem medmindre man er en del af et exitprogram det synes jeg er ganske fornuftigt og det vil presse medlemmerne og sørge for at gøre straffen mærkbart hårdere

undersøgt muligheden for at ændre straffelovens § en og firs så al rocker og banderelateret kriminalitet altid giver dobbelt straf og ikke som nu kun hvor der er væbnet konflikt mellem bander eller rockerklubber

skal arbejde på strengere udvisningsregler mere intensiveret pres fra myndighederne via al capone metoden det lyder som en film men det er det ikke det handler om at de offentlige myndigheder arbejder sammen når man stopper et bandemedlem med guldkæde eller en rocker med vest og

anholdt eller tilbageholdt skylder det offentlige penge det kan også være at man driver en virksomhed eller tvinger andre til at gøre det

på regelbrud

sidst men men ikke mindst har vi netop i dette års finanslovsaftale indgået en aftale om at

straffen for ulovlig våbenbesiddelse fordobles straks i dag er det sådan

at man får en års ubetinget fængsel stoppes man med en pistol man ikke

til at besøge hotel gitterly i to år de forslag jeg kort har ridset op her er jo en række forslag som venstre bakker jeg håber sådan set også at et flertal i folketinget vil mene at det vil gøre det betydelig sværere at være

rocker og bandemedlem men jeg har også den holdning at skulle andre partier have gode forslag til hvordan vi kommer efter de her kriminelle elementer

at drive dem ud af vores lokalsamfund og genopretter trygheden for de helt almindelige lovlydige borgere så er jeg ganske indstillet på at forhandle om det derfor skal jeg også meddele at venstre kan tilslutte sig det forslag til vedtagelse

kofod poulsen læste op fra talerstolen vi mener ikke det er et problem at man har efterspurgt de her elementer vi har selv foreslået flere af dem og ville også uden den her forespørgselsdebat efter kort tid have indkaldt til forhandlinger

eller menneskehandel

i forhold til kampen mod rocker og bandekriminalitet

mener enhedslisten generelt at man i kampen mod rockere og andre bander skal sætte ind med forebyggelse exitprogrammer og sociale tiltag vi er i dag langtfra gode nok til at forhindre at unge mennesker rekrutteres til banderne og det er samtidig stadig for svært at forlade det kriminelle miljø også selv om man gerne vil men selvfølgelig og sådan skal det altid være skal kriminelle også straffes for deres kriminalitet det kan der selvfølgelig ikke være nogen som helst tvivl om i den bandepakke fra to tusind og tretten som den tidligere regering vedtog lægges der meget vægt på strengere straffe og der afsættes relativt få penge til exitprogrammer og forebyggende arbejde der er gode elementer i pakken og der er dårlige elementer forslaget dengang indeholdt samlet set halvtreds million kr og der var strafskærpelser for to og tyve

vi mener at man i højere grad skulle bruge pengene på det

når det nu halter så meget som det gør når vi snakker forebyggende arbejde snakker vi ssp samarbejde vi snakker socialrådgivere vi snakker en tidlig indsats i folkeskolen og så videre vi har i øvrigt set det forebyggende arbejde halte gevaldigt efter det politiforlig som et stort flertal her i folketinget vedtog i to tusind og elleve det var faktisk alle partier undtagen enhedslisten og som jo betød at man skar antallet af betjente

ethundrede til omkring titusinde

den besparelse har blandt andet resulteret i at der er to ting der virkelig har måttet lide i politiet det ene er det forebyggende arbejde som jeg netop

politiets indsats i forhold til indbrud hvor vi også har store udfordringer for tiden en satsning på strafskærpelse har en tendens til at blive populistiske populistiske hovsaløsninger som ikke har nogen dokumenteret effekt tværtimod

bande miljøerne føre til at de ryger ind i en decideret forbryderskole i et lukket fængsel

justitsminister og det som vi ønsker er at få et særligt strafspor for førstegangskriminelle i rocker bande miljøet et strafspor der fører i retning mod exit og resocialisering i stedet for vejen direkte ind i den hårde kerne via en forbryderskole i en afdeling for rockere og bandemedlemmer i et lukket fængsel

det særlige strafspor skal indebære sociale foranstaltninger og såkaldt genoprettende handlinger som i højere grad giver en forståelse af hvilke konsekvenser kriminaliteten har for eksempel ved at man rydder op efter hærværk eller hjælper den person man har stjålet

i vores tilgang til området

gode muligheder for at kommunerne kan anvise bandemedlemmer i exitprogrammer en bolig og et arbejde om nødvendigt i den anden ende af landet det er vigtigt at alle rockere og bandemedlemmer som viser en reel vilje til exit hurtigt får

i den forbindelse har jeg et forslag til vedtagelse som jeg vil læse op fra vores side for vi vil nemlig også gerne deltage i forhandlinger det lyder kort og godt

treogtyvende december at indkalde til forhandlinger med henblik på at der kan igangsættes yderligere initiativer

og sytten har folketingets fire blå partier besluttet at hæve minimumsstraffen for besiddelse af skydevåben fra en til to år og regeringen igangsætter en række initiativer for at sikre en tættere efterforskning af rocker og bandekriminaliteten og det miljø som er omkring den der etableres en større efterforskningsgruppe på tværs af de storkøbenhavnske politikredse med henblik på at sikre en tæt koordinering af efterforskningerne af drab og drabsforsøg rocker bande miljøerne

for at bekæmpe dem på tværs af grænserne er det også oplagt at gøre brug af europol i en forstærket indsats mod

de kriminelles hærgen i europa derfor er det selvfølgelig afgørende at vi sideløbende med at opgradere de nationale indsatser

mod rocker og bandekriminaliteten også sikrer at danmark fortsat forbliver en del af europol også efter den nye forordning træder i kraft i maj næste år

fra liberal alliances synsvinkel en forpligtelse og et ansvar der sådan set påhviler os bredt i folketinget

i liberal alliance glæder vi os til drøftelserne om en sådan ny pakke og idet

den tekst som er fremlagt af dansk folkeparti og socialdemokraterne meget fint også opridser regeringens intentioner på det her område støtter vi den tekst som er lagt frem af de to

den politiske opfattelse i de lande som har tilsluttet

et land som danmark som jo har været primus motor og

fortaler for opretholdelsen af menneskerettigheder er nogle tolkninger i konventionerne som gør at den folkelige opbakning til dem lige så stille smuldrer derfor er det

rettidig omhu at reformere konventionerne så vi sikrer at vi fortsat har

blandt andet gennem forslag om

give politiet nogle flere beføjelser

i at der er behov for at adressere den kæmpestore udfordring der er

med kriminaliteten i rocker bande miljøerne men jeg savner rigtig meget at høre ordet forebyggelse fra justitsministerens side jeg savner fokus på den præventive indsats og når jeg siger det

vi i alternativet er sådan nogle der kun går ind for forebyggelse og præventiv indsats men

forskning og al viden peger på at hvis vi virkelig vil sætte ind med noget der virker så handler det om forebyggelse jeg er ked af at justitsministeren ikke var med

gode grunde for han var ikke justitsminister dengang på vores tur rundt til de danske fængsler for

ikke så lang tid siden hvor vi i bussen

undskyld justitsministeren var med jeg

jeg beklager nå

på at mange af de unge mennesker som

rocker bande miljøet er unge mennesker som føler sig socialt isolerede

at retfærdiggøre at de bagefter går ud

understøtte men det giver i hvert fald en forklaring i forhold til hvor man kunne sætte ind

gerne vil forebygge noget på den længere bane

her på at der er behov for en præventiv indsats

faktisk formår at komme ud af miljøet igen

meget enig i herre rune lunds

argumenter om at der er behov for nogle særlige indsatser i forhold til de her nye ansigter så vi skal tænke mere forebyggende

exitprogrammer

nødt til at tænke mere langsigtet hvis vi ikke vil stå og have den samme debat her

narkotika er et indkomstgrundlag for rocker

bande miljøet og der er i den grad brug for at

behov for at vi fra politisk hold eksperimenterer med nogle nye løsninger i portugal har de gjort det med god effekt

steder i usa hvor man har legaliseret hash også med gode

også at kigge på alternative muligheder for bekæmpelse af rocker bande miljøets indkomstgrundlag med de ord ser jeg frem til at arbejde videre med at udvikle langsigtede politiske løsninger på den her problematik med både ministeren og de øvrige ordførere jeg skal sige fra

sundt men noget andet er når hash bliver brugt som indtægtsgrundlag for bande rocker

er stadig væk et stort problem og derfor mener vi at den eneste rigtige vej at gå for at kvæle indtægtsgrundlaget

på åben gade hvor vi ser

der ligger børn og sover det er fuldstændig uacceptabelt

retsfølelsen andre kalder det

en modvægt til selvtægt nemlig at vi putter folk i fængsel

gjort noget kriminelt og

har en ordentlig resocialiserings og rehabiliteringsindsats

utryghed på gaden og de to ben

og debatten i dag

fra den nyudnævnte justitsministers side og tillykke

rose justitsministeriet for at have et forskningskontor og

laver undersøgelser

der virker vi får rapporter igen og igen og man

rocker bande miljøerne

bruge samtidig med at vi også godt må sige at vi er hårde mod de hårde

være konsekvenser af

ting som jeg tror alternativets ordfører

skulle man nogle gange tro at når du først er kommet ind i et rocker bande miljø jamen så kommer du nærmest ikke ud igen

viser at der er et ret stort flow der er en ret stor gennemstrømning af

forpligtelse det er noget sf vil bringe på bane til forhandlingerne med justitsministeren

også virker en gang imellem har vi jo hørt historier om at nogle

at tage de risici der kan være forbundet med at forlade et voldeligt og kriminelt miljø at vi så ikke også står klar med en hjælpende

mentalundersøger unge førstegangskriminelle vi kan se at halvfjerds procent af dem der er på sikrede institutioner er unge

personlighedsforstyrrelser og andet og hvis det

har en sammenhæng med deres kriminelle løbebane er det

er vores grundlæggende holdning at vi skal gøre det der virker og det betyder ikke at der ikke også skal være konsekvenser når

på andre mennesker

nogle af de ting vi gerne vil have sat fokus på

en gennemgang af af rocker bande pakken og hele lovgivningen omkring det her er at vi ud over konsekvenserne har fokus på hvordan vi kan forbedre exitprogrammerne hvordan vi kan sikre mulighederne for at komme ud af

man ikke kommer ind i miljøet og det handler jo rigtig meget specielt hvad

sætte ind med misbrugsprogrammer botilbud socialiseringsprogrammer

nogle af de flere og flere socioøkonomiske virksomheder der

om konsekvenserne skal være anderledes end

at løse det her én gang for alle så vi vil rigtig gerne bringe nogle af de her ting jeg har nævnt

den pågældende har opført sig og om den pågældende er resocialiseret og så videre

at bande og rockerkriminalitet

side også at det er fint nok at indgå i en diskussion om det skal indskrænkes i endnu højere grad fordi den type kriminalitet er så alvorlig og det ikke kun går ud over dem der lige bliver ramt

et samfund hvor vi på et tidspunkt skal have metaldetektorer foran

den utryghed forsvinder ikke med det her det er ikke det jeg siger

jeg lagde så meget fokus på de såkaldt bløde tiltag og forebyggelse og så

jeg har det sådan at det vi skal i gang med først

glæder mig til at indkalde alle partier til forhandling om hvordan vi kommer videre til forhandling om

det er de enkelte partier har med i posen så vi laver den bedst mulige rocker bande pakke overhovedet det er jo fantastisk at alle partier vil spille ind og så er det vi efter nytår kommer med

en ny rocker bande pakke

at man vil være med til det jeg må også sige

om et råt miljø og jeg tror ærlig talt at de typer

sofaen og tilbage igen hvis de hørte at det der mangler når vi taler om

er forebyggelse jeg er enig i at forebyggelse er vigtig på det rigtige sted

ungdomskriminalitet hvor man får rykket de unge mennesker væk fra kriminaliteten jeg mener ikke man kan tale ret meget om forebyggelse når vi taler om

ikke der er så meget forebyggelse der nytter hvis jeg skal være helt ærlig

handler meget om at vi sætter hårdt mod hårdt og når vi nu skærper straffene

stor virkning er jeg helt sikker på og sammen med de mange andre initiativer vi skal i gang med så skal vi simpelt hen gøre det rigtig rigtig svært for de her bander med visitationszoner med politiets overvågning hele vejen igennem

være kriminelle det er og bliver uacceptabelt at man skyder i gaderne i danmark det skal vi ikke finde os i det kan vi ikke finde os i og derfor skal der sættes hårdt mod hårdt så kan man diskutere om straf virker hvis man bliver straffet gør man så aldrig noget igen jo det er der jo nogen der gør men det handler også om retsbevidstheden for befolkningen det handler om at man som menneske og som borger i det her samfund skal kunne se

der organiserer sig i bander og lever af kriminalitet

straffet hårdt for og at politiet

så forebyggelse synes jeg ikke er noget vi skal bruge ret mange kræfter på når vi taler rocker bande pakker

kræfter på det når vi taler om unge mennesker

det at undgå at de kommer ud i kriminalitet men jeg mener ikke at en rocker bande pakke og forebyggelse hører ret meget sammen

vil glæde mig til at høre alle de gode ideer vi har hørt nogle af dem i dag og jeg vil glæde mig til at vi på baggrund af dem

ny rocker bande pakke som gør det endnu sværere at være kriminel og endnu bedre at være lovlydig borger

ja

så findes der jo det fænomen der hedder betingede udvisninger som

og så dermed ikke blive udvist men at

falde brænde ned på et senere tidspunkt

er er det egentlig en holdbar model vi har omkring betingede udvisninger er er ministeren enig med dansk folkeparti i

når man deltager i bandekriminalitet er

at der først kommer en en løsning på det det her på et lidt senere tidspunkt men men kan ministeren løfte en lille smule af sløret ministerens forgænger var jo blandt andet ude for ganske kort tid siden i et større interview i berlingske

på ministeriets hjemmeside og redegøre for

nogle elementer man ville kigge lidt nærmere på blandt andet det her med at hvis man bruger et dataabonnement jamen så kan man rent faktisk ikke

så hvor mange er det egentlig vi taler om som politiet ikke

andet fru trine bramsen er meget offensiv i forhold til hvad man nu mener kan lade sig gøre og det får mig til at tænke på

er kommet helt i

to

steder ligesom hjemmeværnets fly blev anvendt til overvågning herudover blev der tilført yderligere ressourcer til den forskningsgruppe

og etableret et øget samarbejde med rigspolitiets nationale kriminaltekniske center indtil videre ser

ud til at antallet af påsatte bilbrande

en rigtig positiv udvikling men det betyder langtfra at vi kan slippe vores opmærksomhed

og følge udviklingen tæt man kan jo have det lønlige håb at de indsatser der er lavet rent faktisk har haft en betydning for at vi nu ikke længere ser så stort

oplyse at sygefraværet i region nordjylland er tyve procent lavere end i region sjælland region sjælland kan derfor med god fordel hente inspiration i for eksempel region nordjylland regeringen ønsker en effektiv offentlig sektor hvor der er fokus på kerneopgaven det gælder naturligvis også sundhedsområdet som det er spørgeren bekendt har jeg som beskæftigelsesminister mulighed for at have fokus på at arbejdsmiljøreglerne sætter gode rammer for at forebygge

depression og stress inden for

det man kan se ud af det er jo selvfølgelig også at

om arbejdsmiljøet er godt nok om der er blevet skåret for meget væk af det personale som skal være med til at løse opgaverne

i den almindelige offentlige administration er meget højt sygefravær og

sådan at at man føler

kan nå det hele fordi der mangler personale vi så et eksempel i fjernsynet

situation at man føler at

er så sygdom der er længere end af fjorten dages varighed det er jo ikke dem der er syge i en

vi får det bragt ned igen jeg synes bare når man kigger på de

de er udtryk for at det her i hvert fald er et område vi skal have set igennem

for jo mere sygefravær der er

fokus på at forebygge lange sygeforløb og understøtte at de sygemeldte

skal jeg med andre ord

både i forhold til regioner men for den

skyld også kommuner det er jo en kendt sag at der også

hvor meget sygefravær der er og det kræver synes jeg en politisk diskussion og ikke mindst også en offentlig diskussion om hvad der kan ligge til grund for det og det vil jeg bestemt gerne stille mig selv

det er ikke sådan at det ser ud til at kommunerne

så ansætter nogle flere til at løfte opgaverne

der er blevet skåret for hårdt ned på personalet til at de

fra kommunal side har lagt for store administrative byrder på

løfte de opgaver de skal det kunne jo godt være

tid til at tage sig af de reelle opgaver de

det er noget vi skal se nærmere på

at de melder sig syge at de ikke kan klare opgaverne og så føler de nødt til at have en pause

håber ministeren er indforstået med at det også er en af de ting der skal

som oppositionspolitiker at finde ud af

at kontanthjælpen skal skæres ned til

til at spørge ind til det jeg har set at det ikke står i regeringsgrundlaget men det er klart at

til at ske hører jeg så også ministeren sige at det

jo selvfølgelig en anden regering det er en mere liberal regering og derfor er jeg også nødt til nu jeg har hørt ministeren sige lidt mere

bore lidt i det hvad vil det betyde i forhold til social dumping vil der stadig væk være den der indædte kamp

sørge for at der bliver ordentlige arbejdsforhold

i hvert fald hørte den tidligere minister sige og vil man også sørge for

mere ind på den del anerkender ministeren at

at vi har en del af de her mennesker der virkelig er rådvilde og

se andre mennesker komme ind og tage deres arbejde har ministeren

vi har

campus carlsberg som jeg alene kender fra mediernes omtale har jeg forstået at ledelsen

opmærksom på situationen og vil følge brugen af det pågældende bede og refleksionsrum for at sikre at alle studerende der ønsker at benytte lokalet har mulighed for det jeg har også noteret mig at både ledelsen og de studerendes råd på campus carlsberg vurderer at der er tale om en enkeltstående

og at der generelt er tilfredshed med refleksions og bederummet der er derfor for nærværende ikke behov for centrale initiativer på at undgå religiøs chikane

som sagt en fuldstændig klar forventning om at uddannelsesinstitutionernes ledelser har fokus på at håndtere de konkrete problemer som måtte opstå til gengæld forventer jeg så også at ledelserne er

på om der er studerende der føler sig chikaneret

og en chikane af folk som ikke er muslimer og ikke opfører sig efter

jeg synes det er virkelig svært at forstå hvordan man på en uddannelsesinstitution der uddanner folkeskolelærere og pædagoger som altså skal ud at virke i den danske folkeskole og ud at virke i danske vuggestuer og børnehaver

skal færdes i et miljø hvor islam har en særstilling og hvor der er plads

udøve islam i de her bederum og altså udøve den sociale kontrol over de andre studerende

særstatus i et miljø hvor man skal uddanne folkeskolelærere som jo ikke skal vænne sig til at islam skal have nogle særlige spilleregler altså danmark er et kristent land det står der i regeringsgrundlaget

lige sige så jeg aner ikke hvor jeg er tidsmæssigt okay

men jeg mener at det jo ikke

der er jo en udbredt berøringsangst over for det her så jeg mener at

den slags rum som kan være udgangspunkt

uddannelsesinstitutioner har fokus på de konflikter som måtte opstå i relation til de studerendes forskellige religiøse udgangspunkter og som sagt har jeg altså også en klar forventning om

det er mit indtryk at ledelserne er opmærksomme på at de videregående uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte

grundlæggende demokratiske kultur i vores samfund og indtil videre ser jeg altså ikke for nuværende et aktuelt behov for centrale initiativer på området men jeg tror også godt fru marie krarup ved at det her ikke er et spørgsmål som ikke optager mig vi kan måske se forskelligt på det

er ligeglad med og derfor kommer jeg også til

islamisering ja men da især radikalisering og det her

for radikalisering samtidig med at jeg har fået det her materiale og fået indblik i

blevet kontaktet af nogle unge mennesker som

fordi de har været udsat for et socialt pres på en uddannelsesinstitution

del af islam fordi kontrollen var så

ulykkelig udvikling som ikke må ske fordi vi netop skal have religionsfrihed i danmark

jeg mener at vi bedst forsvarer religionsfriheden ved at sige at sharia kan man ikke udøve i uddannelsesinstitutionerne

rum til rådighed for

vi ved at der udgår social kontrol fra så jeg er meget glad for

men jeg synes også der bør sættes handling bag ordene og jeg

fra folketingssalen med den myndighed

i lyset og at den her beskrivelse af

de unge mennesker kommer frem i lyset fordi det kun er med til at understrege at den myndighed der findes i spidsen for de pågældende institutioner

korrekt så henviser spørgeren til en plan som liberal alliance lagde lagde frem i første del af

siden dengang i dag

i regeringsgrundlaget som vi har aftalt og til de aftaler som er indgået der er allerede indgået en aftale om finansloven for to tusind og sytten den står vi ved der er blandt andet indgået en bred politisk aftale som fru mette reissmann også

om fordeling af forhandlingsreserven i to tusind og sytten i den aftale prioriterede partierne yderligere en hundrede og tre og fyrre million kroner til det frie forskningsråd og den samlede bevilling til det frie forskningsråd udgør således næsten en milliard kroner i to tusind og sytten med aftalen om forskningsreserven og

om at afskaffe pso afgiften er forskning i klima og miljø prioriteret regeringen har et særdeles ambitiøst mål om at investere mindst en procent af bruttonationalproduktet i offentlig forskning og udvikling jeg glæder mig

i frugtbare drøftelser af hvordan vi inden for de her rammer skaber værdi i

øvrigt slås universiteterne også med omprioriteringsbidrag

jeg synes bare det er bemærkelsesværdigt at

når man nu havde muligheden for trods alt at sætte pennen til papiret igen al den stund at det jo altså er vicestatsministerens parti som godt nok i starten af året men alligevel meget klart har givet udtryk for

øget med otte hundrede million kroner ekstra

om ministeren nu kan bekræfte at

liberal alliance vicestatsministerens parti helt klare ønske om at skulle hæve bevillingerne til den fri forskning med de otte hundrede

nu ikke er en del af regeringens politik

det var mærkesager som vi lovede danskerne før valget og som vi har gennemført efter valget for vi løber ikke fra de valgløfter vi har

sundhedsområdet og det gælder også vores løfte i forhold til ikke at indføre brugerbetaling på sundhedsområdet vi er gået til valg på ikke at ville indføre ny brugerbetaling på sundhedsområdet og det står vi ved vi fastholder at det ikke skal være indtægten der afgør om man får den bedste behandling hos lægen og det fremgår også meget klart og tydeligt af

vil også gerne understrege at trekløveret står sammen om ikke at ville indføre ny brugerbetaling i denne valgperiode og det gælder også i forhold til den praktiserende læge

i begyndelsen af året nedsatte et lægedækningsudvalg et udvalg som skal skabe et overblik over udfordringerne på området

som skal komme med forslag til hvordan vi kan få flere læger til at arbejde i yderområderne eller i for eksempel socialt belastede områder i danmark for naturligvis skal borgerne også i de områder have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet

at modtage udvalgets løsningsforslag i starten af det nye år og jeg vil se åbent og fordomsfrit på alle de gode forslag som udvalget bringer på bordet for én ting er sikker vi skal sikre en bedre lægedækning så vi også kan sikre en større geografisk lighed i

det er et ansvar som regeringen er klar til

set også derfor vi har iværksat det arbejde på området

forhåbentlig samarbejde med blandt andet spørgerens parti men

kan oplyse sundhedsministeren om bor over fem tusind mennesker

afgøre om man har mulighed for at komme til læge eller ej

gangbesværet i tingbjerg og det kan være svært at

til den nærmeste praktiserende læge derfor vil jeg

ikke har tillid til at de praktiserende lægers

i starten af januar måned kommer med deres anbefalinger og jeg forventer nogle meget klare anbefalinger som kan medvirke til at sikre en robust og en stabil lægedækning til alle danskere det er også derfor som jeg også

på hele det katalog af anbefalinger der kommer fra udvalget herunder også kigge på nogle af de gode erfaringer der er gjort andre steder

til blandt andet socialt belastede områder der findes allerede gode eksempler der kan skeles til for eksempel fra aalborg øst hvor kommunen regionen og et boligselskab er gået sammen om at etablere et attraktivt sundhedshus fordi attraktive fællesskaber hvor flere læger arbejder sammen

sammen med andre faggrupper for eksempel den kommunale sundhedspleje fysioterapeuter og psykologer

med til at tiltrække flere læger til for eksempel udsatte områder derfor skal vi både lade os inspirere af de gode initiativer der er

forskellige steder i landet men vi ønsker også

kigge åbent på de anbefalinger der kommer fra lægedækningsudvalget sådan at vi forhåbentlig kan få gjort op med den manglende dækning vi ser ikke bare i de socialt udsatte boligområder

hen til lægen ikke betyder så meget men for personer med handicap gangbesværede eller folk som ikke har råd til transporten

noget nu nævner ministeren gentagne gange

et udvalg der i forvejen er forsinket et års tid

sidst de havde en læge var for et års tid siden og når man så lytter til

at det kan have en stor betydning for

vi har også landdistrikter hvor der er meget langt til den praktiserende læge derfor er regeringen optaget af at sikre lægedækningen i hele landet ikke kun i de socialt belastede områder

tager alle de anbefalinger ind som kommer lægedækningsudvalget

der løser hele den problemstilling vi har med manglende rekruttering til visse områder

dem så det her er egentlig ikke bare et spørgsmål om en

gælder bare om at finde en konkret løsning derfor vil jeg egentlig høre

gøre det mere attraktivt for læger netop at søge hen til til nogle af de

bydele hvor det kan være svært at få

en praktiserende læge er det noget ministeren agter at gøre

man er gået sammen om at løse det skabe attraktive miljøer hvortil man også kan rekruttere læger

set gerne se de samlede anbefalinger fra lægedækningsudvalget inden vi lægger os fast på hvad det så er vi skal gøre for at sikre at vi gør op med den ulighed der er geografisk i forhold til adgang til læger

fast på

der skal

opgaverne mere effektivt gennem en bred vifte af forskellige initiativer blandt andet ved at sætte fokus på at vi skal fjerne bureaukrati og registreringer

kan prioriteres bredt inden for den offentlige sektor og regeringen vil desuden

som det også fremgår af vores regeringsgrundlag præsentere et program for fornyelse af den offentlige sektor det vil sætte rammen for regeringens arbejde

udvikle og effektivisere den offentlige sektor så vi selvfølgelig sikrer at vi får mest mulig

en høj erhvervsbeskatning det kunne for eksempel være en høj selskabsskat som der spørges ind til indebærer færre investeringer og mindre kapital i form af nye maskiner ny teknologi innovative produkter osv og

påvirker den helt almindelige lønmodtager igennem lavere lønninger

jeg at sige at den præmis som nogle

at lavere selskabsskat ender i lommerne på

til medarbejderne

deler jeg liberal alliances ambition om at sænke skatten for vores

så gøres på mange måder hvis man vælger at sænke selskabsskatten som der spørges ind til i spørgsmålet

årligt efter tilbageløb og adfærd

og sådan en isoleret nedsættelse vil også give nogle andre problemer med symmetrien i skattesystemet

trække dem ud til en lav beskatning så der

og jeg forstår liberal alliances ønske om

i regeringsgrundlaget men det betyder ikke at man ikke kommer til at se på selskabsskatten

selv om skatteministeren siger at han ikke vil afvise

er det vel ikke det man fokuserer mest på

som skatteministeren noterer er det vanskeligt at finde finansiering

en del af regeringsgrundlaget er det blevet bragt op som et ultimativt krav og kan man se at der er sammenhæng i tingene

blandt andet sørge for at der er et tilstrækkeligt incitament til at arbejde og derfor vil vi som en del af en ny

med bedre balance er det allerede besluttet at udflytte et historisk

kalde det provinsen men resten af danmark

baseret på de erfaringer vil regeringen i to tusind og atten fremlægge forslag til

sikre vækst i hele danmark hvor

ikke enig i den præmis der er lagt til grund for

skal ikke ses som et kompenserende tiltag i forhold til andre ting

arbejdspladser processen har måske ikke været så fin

problemet er jo bare når man siger at det er for at løfte

man så samtidig indfører et omprioriteringsbidrag

noget andet men konsekvenserne for kommunerne er

det ved ministeren også har en geografisk skævhed

har vi diskuteret på flere samråd og man laver en række tiltag som vi ved slår hårdest igennem i landdistriktskommunerne i store dele af jylland fyn

med den hensigt at få danmark til at hænge bedre sammen

mange andre politikker som gør at danmark bliver mere opdelt

har en større social slagside og det bliver

et at der koster arbejdspladser jeg ved godt at regeringen måske har det syn at offentlige arbejdspladser ikke

se er er et job et job

det er pædagogen der mister sit arbejde kan

for familien som hvis det er i en privat virksomhed så sluttelig ministeren siger at

kan lægge den præmis jeg kan ikke sætte den ramme op

bliver danmark mere skævt af de politikker der bliver gennemført

de tal kan vi se vi kan se det er geografisk skævt i

arbejdspladser

på den offentlige kontra den private sektor man skal kigge på udviklingen generelt og det er

som jeg ønsker den her regering skal måles på og det er også det man skal måle

tilbuddene og tildele opgaven

her er det vigtigt at holde fast i at når en potentiel leverandør til staten har ejerstruktur

nødvendigvis nødvendigvis ensbetydende med at de ikke betaler den korrekte skat

forventeligt er afsluttet ved udgangen af næste år

må vi se på hvordan listen ender med at se ud og hvordan den kan bruges til konkret

skattely generelt anbefaler jeg leverandører til staten herunder skattevæsenet at have en stor grad af selvjustits og være særlig opmærksomme på ikke at operere i skattemæssige gråzoner det kan spare ejerne og deres selskaber for kritik fra politikere eller

i dag og jeg ikke har skrevet et udvalgsspørgsmål som ministerens embedsmænd kan

at høre ministerens holdning til om det er rimeligt

haft en kæmpe skandale med efi systemet

effektivt inddrivelsessystem der virker

der får opgaven det er et firma der hedder netcompany de

til en kapitalfond den kapitalfond er hjemmehørende på jersey så spørger jeg bare ministeren om ministeren ikke kan se ironien i at skats nye inddrivelsessystem hvor man skal inddrive skat fra dem der skylder dem der snyder

af en virksomhed der opererer og bruger

kan man jo også ændre hvis der er politisk flertal for det

ministeren ikke kan se den der nærmest ubærlige ironi i at det er

skattelyvirksomhed eller i hvert fald

er kommet godt i gang uden den stigmatisering som mange havde frygtet vurderingen af elevernes uddannelsesparathed sker allerede i ottende klasse så eleven har tid til at rette op på det inden afslutningen af niende eller tiende klasse og det kan for eksempel være elever med mange skoleskift eller elever som har puttet sig i mængden

forpligtes skolerne og uuerne til at iværksætte en målrettet indsats mod at gøre den pågældende elev klar til en ungdomsuddannelse den særlige vejledningsindsats for elever der ikke er vurderet uddannelsesparate i ottende klasse

men satspuljeforligskredsen har bakket op om indsatsen ved at afsætte tyve

million kroner til at udvikle og systematisk afprøve konkrete turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen jeg følger udviklingen tæt blandt andet ved et følgeforskningsprogram frem

og tyve som løbende afrapporterer om udviklingen og de indsatser der igangsættes rundtom i landet for ikke uddannelsesparate

og der skal stå respekt om det engagerede og gode arbejde som lærerne pædagogerne og skolelederne gør derude på skolerne når det så gælder udskoling

det vigtigt at vi får alle unge med at alle skal rustes fagligt og personligt til en videre uddannelse til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og til at leve et godt liv og i udskolingen

står uddannelsesvejledning centralt særlig i forhold

de unge der har brug for ekstra støtte og vejledning og jeg såvel som mit parti støtter naturligvis skolereformens indhold vedrørende udskoling og uddannelsesparathed det er vigtigt at den unge efter folkeskolen er

uddannelse men jeg bliver også bekymret når vi får rigtig mange tilbagemeldinger fra uddannelsesvejlederne

i mange tilfælde fokuserer på fejl og mangler hos den unge samt at det der bliver vurderet som ikkeuddannelsesparat kan afstedkomme en følelse af stigmatisering og eksklusion hos den unge og jeg er bekymret for at det kommer til at påvirke den unge negativt i det videre forløb mod uddannelse ordet ikkeuddannelsesparat er nemlig problematisk og jeg mener ikke vi kan stemple børn og unge på den måde hvad tænker undervisningsministeren om dette og hvad agter ministeren at iværksætte

i forløbet samler op på om

eleverne har kvalifikationer nok til

i ottende klasse om så den måde vi italesætter det på

den bedste synes jeg vi sammen skal

godt at vi har langstrakte aftaler men jeg har det også sådan at hvis der er noget vi kan gøre bedre og specielt for de unge som

socialt mobile og er en vigtig indsats i kampen mod at bryde med negative sociale arv og en af hovedformålene med reformen er da også at

ministeren enig i at skolen skal være åben og have fokus på at eleverne trives og er en del af fællesskabet i forhold til læring trivsel kreativitet og livsduelighed og dermed igen

er et ord der hører til i år to tusind og seksten med det kendskab og den viden vi har om hvordan

pensionsafklaring eller i revalideringsforløb

når en større andel af de unge efter en stu ikke har

til arbejdsmarkedet eller en uddannelse skyldes det bla

at mange har så store funktionsnedsættelser

desværre ikke er muligt for dem at fungere på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet på tilstrækkelig højt niveau kommunerne har ansvaret for de unge der har gennemført en en stu og kommunerne skal

derfor sætte ind med med foranstaltninger der kan bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse

mentorstøtte eller andet

nedsatte en ekspertgruppe for bedre veje til en ungdomsuddannelse med særlig fokus på tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne og jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger som kommer i starten

den baggrund vil regeringen komme med et udspil til hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse og vælger uddannelser der fører dem

eller uddannelse jeg har også igangsat en evaluering af stuen evalueringen skal belyse effekten af kommunernes forskellige tilrettelægge uddannelsen

tusind og sytten når evalueringen foreligger

jeg overveje hvad der eventuelt er behov for at ændre

ungdomsuddannelse som giver ret

det kan være unge som er udviklingshæmmede men jeg tror også at vi gør klogt i at erkende at stuen både har en styrke og nogle svagheder den rummer en meget meget stor forskelligartet

og voksne som nok er udviklingshæmmede men som brændende ønsker at erhverve sig mere viden for at få kompetencer for at få færdigheder og vel at mærke for at få et papir på at de har lært noget og kan noget

så de kan komme på arbejdsmarkedet og få et rigtigt arbejde

som kunne resultere i at kursisten erhvervede sig et kompetencebevis alt sammen rettet imod den ret store gruppe af unge som nok er udviklingshæmmede men alligevel brændende ønsker sig et job videre uddannelse og som faktisk også formår

en idé kunne også være at se på selve

som er adgangsgivende til yderligere uddannelse og beskæftigelse vi skal med stuen sikre at den enkelte når så langt som muligt med uddannelse og arbejdsmarked og dermed i forhold

efter stuen faktisk er på uddannelsesydelse eller kontanthjælp

har her en gruppe af borgere som kan og vil

jeg tror at lige netop på det her område bliver det tydeligt for enhver

børnerådet fremhæver også at for mange børn mangler viden om hvad der er rigtigt og forkert når det handler om fysisk og psykisk vold og det er også derfor børnerådet foreslår som det også fremgår af det stillede spørgsmål at rettighederne skal på skoleskemaet ja undervisning spiller en rolle i forhold til bekæmpelse af vold men

kan ikke på nogen måde stå alene

skal allerede i dag undervise i børns rettigheder det indgår i fælles mål for flere fag

er perspektiverne i forhold til menneskerettigheder og ikke mindst børns rettigheder

styrket og indgår i fælles mål for både samfundsfag og det obligatoriske emne

sundheds og seksualundervisning og og familiekundskab i samfundsfag skal eleverne blandt andet lære om menneskerettigheder

og menneskerettigheder indgår også i fælles mål i historie idet fns

verdenserklæring indgår i de obligatoriske kanonpunkter det fremgår derudover af vejledningen til faget at der

bør perspektiveres til nyere rettigheder som for eksempel børnekonventionen i sundheds og seksualundervisning og familiekundskab er børns rettigheder et gennemgående tema fra børnehaveklassen til niende klasse og eleverne skal kunne samtale om forebyggelse og håndtering af overgreb med inddragelse af overvejelser

på kronprins frederiks bro fra år to tusind og tyve det støtter jeg

vil der være etableret en mulighed for passage af roskilde fjord via den nye højbro såfremt der måtte ske utilsigtede hændelser det er selvfølgelig vigtigt at ordningen ikke giver anledning til utryghed og derfor vil der i prøveperioden blive etableret service og akutberedskabsaftaler til erstatning for det arbejde som den nuværende brovagtordning udfører ud over at betjene broklappen forsøgsordningen vil blive evalueret ved udgangen af to tusind og tyve så vi kan blive klogere på om vi skal gå videre med planerne

kunne give et problem hvis

skal mit spørgsmål også lyde sådan når man nu laver sådan en forsøgsordning er man så også fra ministeriets side indstillet på eventuelt at dække

ud fordi han sagde

trække dem ind til nogle centraliserede steder hvor

skal sidde og kigge på på et fjernsyn for

vil lave et forsøg vel vidende at den bro der kan være en alternativ rute vil være en betalingsbro hvor man i hvert fald ifølge ministeren ikke vil være indstillet på at dække den merudgift som folk så

i betragtning af at besparelsen trods alt er så relativt lille og

meget alvorlig sag og jeg forventer ikke at transportministeren skal stå og udtale sig om specifikke retssager der kører ved domstolene vi har magtens tredeling det ville være helt

at ministeren må have anledning til at udtale sig mere generelt

råbe vagt i gevær når der er fare på færde der er et konkret

der gør opmærksom på at der er brug for radarovervågning

af luftrummet for at kunne undgå

støder sammen den passage

klippet ud af den rapport der er blevet lavet af ledelsen i havarikommissionen så en anbefaling der kunne redde liv er blevet klippet ud

en havariinspektør der gør opmærksom på behovet for brandslukkere i dsbs tog simpelt hen fordi der har været op til flere brande i ic3 tog

er altså menneskeliv på spil her

af os skatteydere til at komme med anbefalinger

reviewet er grundlæggende positivt og blandt andet fremhæves havarikommissionens evne til at løse problemerne løbende det er forventningen at havarikommissionens jernbanedel vil undergå et lignende

tusind og sytten og to tusind og atten endelig forventes den internationale luftfartsorganisation

icao at gennemføre en audit af havarikommissionen i

for at sikre at havarikommissionen lever op til de internationale standarder det er denne form for vurderinger fra europa kommissionens

sag som behandles ved domstolene

den fyrede medarbejdere måske har en interesse i at sætte sin tidligere arbejdsgiver i et dårligt lys

tages alvorligt men som jeg sagde til herre rasmus prehn

relevante personer og organisationer af havarikommissionen og jeg har lidt større tillid til det end til de ting der kommer frem i artikler

på baggrund af en ansættelsesretlig sag

vurdering det er jo naivt at tro at man kan slå op i et leksikon præcis hvad der er den rigtige faglige vurdering

derfor må vi så have en tiltro til at de organisationer som kontrollerer den danske havarikommission

ministeren skal svare her

spørgetiden kan komme og sige hvad den faglige vurdering af

burde ministeren jo komme med sin politiske indstilling oven på

jo før vi får truffet en politisk beslutning jo før kan vi redde menneskeliv på det her vigtige område det er meget klar anbefaling der er fra havarikommissionen